angiver at en overskridelse af den tilladte arbejdstid skaber en formodning for at hensigten med opholdet ikke er at studere men at arbejde det kan ikke være hensigten automatisk at udvise studerende alene på en formodning og det synes ganske urimeligt ministeren har tilkendegivet at hun vil se på en nytænkning af ordningerne foreløbig er to unge mænd som falder inden for den gruppe af unge som ministeren gerne vil tiltrække blevet udvist og flere kan risikere at følge efter det haster derfor med at få en tilkendegivelse fra ministeren som kan tjene som en foreløbig retningslinje for den fremtidige praksis til at afgøre om der reelt er tale om en studerende

femten timersreglen for arbejde overskrides derfor er vi glade for at der i folketinget har været opbakning til denne hasteforespørgsel så vi kan få en grundig debat og forhåbentlig en bred tilkendegivelse af at der bør ændres på denne praksis jeg ser frem til ministerens

forespørgslen i dag har sit udspring i nogle konkrete sager der har været meget omtalt i pressen det er styrelsen for international rekruttering og integration der træffer afgørelsen i første instans i sager om opholdstilladelse med henblik på uddannelse herunder også inddragelsessager styrelsens afgørelse kan påklages til udlændingenævnet som er et uafhængigt sagkyndigt domstolslignende organ hvis afgørelser er endelige inden for det administrative system jeg har dermed som minister ikke mulighed for at omtale

om konkrete sager

at udtale mig om styrelsens afgørelse i de konkrete sager der har givet anledning til dagens forespørgselsdebat når det er sagt

jeg naturligvis er åben over for en generel drøftelse om reglerne for inddragelse af studieopholdstilladelser bør være mere smidige

fordi i to tusind og ti

et politisk flertal der ønskede at slå hårdt ned på studerende der arbejdede ulovligt her fem år senere hvor der er et politisk ønske om at se på reglerne

vil jeg gerne bemærke at man kan se i medierne at de afgørelser der har været fremme i medierne den seneste tid bygger på nogle overtrædelser af lidt ældre dato siden to tusind og femten er antallet af timer man som udenlandsk studerende må arbejde ved siden af sit studie blevet hævet

til tyve timer om ugen ligeledes er opgørelsen ændret fra at være ugentlig til at være et månedligt gennemsnit med andre ord er rammerne omkring lovligt arbejde ved siden af studierne studierne for udenlandske studerende allerede blevet mere fleksible

også villig til at ændre reglerne for inddragelse

den timebegrænsede arbejdstilladelse at udenlandske studerende skal opholde sig i danmark med det primære formål at studere samtidig har den udenlandske studerende adgang til at supplere sine midler til selvforsørgelse med et deltidsjob fuldstændig ligesom danske

ulovligt arbejde og samtidig var studieaktiv med lovgivningen i to tusind og ti blev reglerne ændret der blev indført en hjemmel til at inddrage studieopholdstilladelsen hvis den studerende havde arbejdet ulovligt inddragelsen ville i praksis normalt ske i sager hvor udlændingen har fået en bøde for ulovligt arbejde udenlandske studerende får typisk en sådan bøde på baggrund af en politianmeldelse som styrelsen for international rekruttering og integration indgiver en inddragelse kan dog efter reglerne ske allerede hvis den udenlandske studerende

for styrelsen for international rekruttering og integration

ulovligt udlændingenævnet har på sin hjemmeside offentliggjort anonymiserede afgørelser om henholdsvis inddragelse eller afslag på forlængelse af studieopholdstilladelser

at en udenlandsk studerendes opholdstilladelse kan inddrages hvis den studerende har arbejdet i strid med

arbejdstilladelsen afslutningsvis

af den klare holdning at vi skal sørge for at finde en balance i reglerne som dels tager hensyn til den udenlandske studerende dels tager højde for hensynet om at det skal sikres at den udenlandske studerende primært er her for at studere og

for at arbejde jeg vil dog gerne gentage at regeringen er indstillet på at komme med et udspil til at ændre på reglerne for inddragelse af studieopholdstilladelser så de bliver

at bryde loven men spørgsmålet er om konsekvenserne nødvendigvis skal være en automatisk udvisning for

det der har været tilfældet med de to unge studerende hvis udvisninger er omtalt udførligt i dagspressen den ene har efterfølgende fået arbejde i danmark og kan nu lovligt vende tilbage så hans sag har fået en lykkelig udgang men den anden opholder sig i sammen med sin kone og et

barn der var i behandling på hvidovre hospital fordi han har en genfejl som betyder at han ikke kan nedbryde laktose derfor er han henvist til en særlig diæt som er utilgængelig i nepal som familien

problemet er opstået fordi der i forarbejderne til udlændingeloven angives at en overskridelse af den tilladte arbejdstid skaber en formodning

at hensigten med opholdet ikke er at studere men at arbejde

at undlade den automatiske inddragelse og pålæg om udsendelse de eksisterende regler er ikke urimelige hvis der ud fra bestemte kriterier skabes en reel adgang til at afkræfte formodningen om arbejdshensigt sådanne kriterier kan være enkle og

af stort set samtlige partier i folketinget jeg ser frem til en god debat og glæder mig

aflønnes under overenskomsten men i andre brancher er der problemer med udenlandske studerende der indskrives på danske universiteter men reelt er taget til danmark for at arbejde

i den nuværende lovgivning men vi mener at den administreres lidt for restriktivt når det ifølge ministerens svar er alle studerende der udvises på baggrund af overtrædelse af loven undtagen dem som er beskrevet i udlændingelovens § seks og tyve der blandt andet lægger vægt på den studerendes helbred og hvorvidt vedkommende risikerer at lide asylrelevant overlast i hjemlandet det her undtager jo ikke personen jeg var i kontakt med ligesom det ikke undtager superstudenten marius fra herning det ville have været mere rimeligt hvis de kunne betale bøden og fik en advarsel for førstegangstilfælde men ikke blev udvist med det samme derfor er vi indstillet på ændringer om nødvendigt lovændringer for socialdemokraterne er det dog helt afgørende at vi ikke samtidig risikerer at åbne op for mere social dumping

derfor glade for at det er lykkedes blive enige med resten af folketingets partier undtagen dansk folkeparti om et forslag til vedtagelse som balancerer begge de her synspunkter

glade for at det kan samle bred opbakning i folketinget og jeg vil godt opfordre dansk folkeparti til

overveje om ikke det også var noget for dem

gerne ser at man ikke igen åbner for muligheden for at snyde på området dertil kommer og det er måske den bedste forklaring at danmark inden for de seneste

det tal kommer studerende fra eu lande så lægger man det hele sammen inden for bare en femårig periode

udenlandske studerende det er rigtig mange mennesker

og nogle klare retningslinjer og vi bliver nødt til at håndhæve reglerne derfor er

skeptisk over for at lave generelle lempelser på udlændingeområdet på baggrund af enkeltsager og det er jo dybest set det som flere partier lægger op til i dag der er desværre en tendens til at folketinget laver lovgivning som ikke altid er lige gennemtænkt på baggrund af enkeltsager og det kan godt være det der ender med at blive resultatet på baggrund af det forslag til vedtagelse som en række partier har lagt frem

også selv om der er tale om sager hvor jeg godt kan forstå at man umiddelbart har sympati for de personer som det handler om

stiger dramatisk med det resultat at danmark

bliver lidt mindre dansk at vi mister danmark som en sproglig og kulturel enhed og dermed sætter sammenhængskraften over styr det er også tankevækkende at den enkeltsag som dybest set danner baggrund for debatten tilsyneladende har fundet sin egen løsning i og med at den pågældende person har fået ophold efter en anden paragraf i udlændingeloven

ønsker dansk folkeparti at fastholde de nuværende regler på området men som vi også

er vi åbne over for at diskutere om man kan få en ny og særlig klageadgang direkte til ministeren det har man jo haft tidligere det har fungeret som en slags ventil i udlændingesystemet så i de sager hvor man tænker om man ikke

noget her så har ministeren faktisk tidligere haft mulighed for at gribe ind

give personen lov til at blive i danmark eller

en ekstra gang det er meget godt med den slags fleksibilitet i systemet

også at man laver generelle lempelser på udlændingeområdet på baggrund af enkeltsager og det skal man altid være varsom med det tror jeg skal være bemærkningerne herfra og så har dansk folkeparti også et forslag til vedtagelse som jeg vil tillade mig

at indføre en klageadgang så ministeren i ganske særlige og få tilfælde kan ændre afgørelser såfremt visse betingelser er opfyldt reglerne for udenlandske studerende skal fortsat sikre at der er konsekvenser såfremt en udlænding bryder de betingelser

for vid udstrækning brugte tiden på at arbejde i danmark i stedet for at studere i danmark vi valgte dengang at give hjemmel i lovgivningen til at inddrage en studieopholdstilladelse i det tilfælde at en udenlandsk studerende havde fået en bøde for ulovligt arbejde og samtidig blev vurderet til at være studieaktiv det er fem år siden hverdagen ændrer sig og det gør det politiske flertal selvfølgelig også og derfor er venstre naturligvis også klar til at se på reglerne igen hvis der foreligger et ønske om det

gøre det klart at det stadig væk er venstres udgangspunkt at der må og skal være en grænse for hvor meget man som udlænding kan arbejde ved siden af sit studie der skal være en klar balance mellem at danmark forbliver et attraktivt land at studere i og at vi samtidig sikrer at vi ikke er naive og åbner for udnyttelse af reglerne venstre støtter altså

teksten her om smidigere regler på området men reglerne skal selvfølgelig være balancerede så vi ikke åbner

at alle bare kan komme til danmark for at studere

set fornuftigt hvis vi gerne vil holde fast i det der med at kunne give beskyttelse til flygtninge og det synes jeg jo vi skulle gøre i højere grad end vi gør i dag og hvis vi gerne vil holde fast i

skal give danske borgere ret til at kunne leve sammen med deres ægtefælle det vil jeg gerne i højere grad

det fornuftigt at man så i øvrigt siger at der er nogle grænser for

vi kan ikke bare sige at alle der har lyst til at komme til danmark

har vi blandt andet nogle regler som siger at man

skal leve op til nogle betingelser hvis man vil læse i danmark man må for eksempel

det er klogt det handler om lige præcis det som herre mattias tesfaye fortalte om på talerstolen nemlig at bekæmpe

hive noget arbejdskraft ind tilmelde det et eller andet studie og så lave social dumping ad den vej så det er fornuftigt at der er regler for hvor meget man må arbejde når man studerer

er heller nogen tvivl om at de eksempler vi har set i pressen her er eksempler på at reglerne er alt alt for bureaukratiske altså det er jo åbenlyst tosset at der er nogle unge mennesker som passer deres studier og

at vide hov i har arbejdet lidt for meget de betaler deres bøde de tror at sagen er ude af verden og så bliver de udvist det er jo så tosset og heldigvis kan alle undtagen dansk folkeparti også se det

er superstuderende deres tolv taller har været fremhævet

ikke sådan at hvis nu de havde arbejdet mere mere end de femten eller tyve timer

det der superstudentargument er ikke det der er det afgørende for mig det afgørende er

regler som bliver administreret alt for bureaukratisk det har fået nogle helt urimelige konsekvenser for nogle unge mennesker og det er der ingen der kan være tjent med heldigvis er der så et flertal som vil lave reglerne om jeg jeg synes jo det er i orden at hvis man bryder reglerne

der en eller anden form for konsekvens det kan være en bødestraf men når bøden så er betalt skal man altså ikke oven i købet miste opholdstilladelsen medmindre der er tale om et eller andet bevidst og systematisk misbrug

her debat har fået bekræftet det vi vidste nemlig at et flertal vil være

med til at lave reglerne om det synes jeg

desværre kan man sige får det jo ikke konsekvenser for de mennesker det allerede er gået ud over jeg kan forstå at

af dem har fundet en anden løsning det er jo positivt man kan håbe at den anden person som

helt omvendtslevagtigt det giver slet ingen mening at man har en udlændingepolitik der hjælper dem der

samfund og som er hård hård over for dem

gerne vil være en del af det danske samfund det må vi få lavet om og det er baggrunden for at vi sammen med alternativet

det er så kun den ene halvdel som også herre martin henriksen var opmærksom på som vi tager fat på her men det betyder ikke at vi ikke sammen med herre martin henriksen og andre også gerne vil tage fat på den anden halvdel

vedkommende ville vi allerhelst have

at hvis man er studerende og passer sine studier

skal staten slet ikke blande sig i hvor meget man arbejder ved siden af det kan være

er smart at man kun arbejder ti timer fordi der er meget på studiet der er en sommerferie

det være man gerne vil knokle igennem både med syv og tredive timer og

kan finansiere tilværelsen også i de måneder hvor man

skal studere mere og derfor kan arbejde mindre så vi synes egentlig

at vi får en fleksibilitet i forhold til hvordan vi gør det

enigheden rækker når vi kommer dertil jeg

meget glad for at ministeren vil tage initiativ til at man prøver at få den fleksibilitet ind i systemet der gør

som i virkeligheden er en ressource for det danske samfund

vi nu er kommet dertil hvor vi ved at det vi er enige om skal der

ske når det skal ske

indgangsvinkel at vi prøver at se på at vi kontrollerer

umuligt for dem der faktisk gerne vil arbejde ved siden af et studie og dermed være med til at finansiere sig selv og i øvrigt også være med til at finansiere en række af de overførselsindkomster som andre mennesker modtager i det her samfund i det hele taget synes jeg ikke man skal være så forskrækket

at der er folk der gerne vil komme til danmark og være med til at finansiere deres egen tilværelse man skulle måske være mere forskrækket

så er der de konkrete sager

alle har talt om at den sag det startede med er

vi selvfølgelig glade for

tidligere regler der har været gældende så kunne man jo gå ind i det og se på om det virkelig er rigtigt at folk skal blive ramt af regler

ministeren senere måske når hun går på folketingets talerstol

også med et bredt flertal i folketinget vedtaget en fælles politik om at tiltrække

studerende der kan betale for deres studier i danmark så det er gennemgående meningsløst at vi så smider dem ud lige så snart de har arbejdet to timer for meget jeg er rigtig glad for at ministeren har velvilje den slags velvilje der kommer af halvfems mandater

rigtig godt at se og helt generelt

bare opbakning til at vi kan lave det her om når det

alt for mange som også er i vores land som

hvordan er det lige vi lovgiver i folketinget hvor mange enkeltsager skal der til før vi træder til med lovgivning

nu rejser vi en sag her med baggrund

generelt får en ny aftale som kan give mulighed for at man

lidt mere smidigt når det er sagt har vi

langt hen ad vejen synes vi faktisk

det er også det jeg hørte på ministerens

indledende bemærkninger hvis jeg hvis jeg hørte rigtigt det er vi faktisk

meget enige i men vi er med på at kigge på

en del af det kunne for os godt være når vi skal kigge på det regelsæt også at give ministeren en en særlig adgang

særlige tilfælde men vi er med på at kigge på regelsættet generelt vi ønsker at dem der

den rette balance det der ligger mig utrolig meget på sinde

vores virksomheder får den

de får en velkvalificeret arbejdskraft og at dem som ikke

enkelte ministeriers

har sagt synes